at afstemningen om eventuelle forslag til vedtagelse udsættes til tirsdag den femtende november to tusind og seksten den første på talerstolen er

socialdemokratiet som vil begrunde

folketinget

klimapolitiske redegørelse bliver det tydeligt hvordan udviklingen i både eu og internationalt i stadig større grad er med til at sætte dagsordenen for den danske klimapolitik først og fremmest er det siden sidste års redegørelse lykkedes fns parter at blive enige om en global klimaaftale i paris parisaftalen er et historisk vendepunkt for den globale omstilling til lavemission med aftalen går vi fra handling fra de få til handling fra alle vedtagelsen af regeringens beslutningsforslag om ratifikation af parisaftalen viste den brede opbakning der er til aftalen blandt folketingets partier det glæder mig meget at vi er nået i mål

signal til de internationale samfund om dansk støtte til parisaftalen på eu plan kom kommissionen i sommer med deres længe ventede udspil til både byrdefordeling af to tusind og tredive målet for ikkekvotesektoren og håndtering af reglerne for binding af kulstof i jord og skov frem mod to tusind og tredive disse initiativer vil i høj grad sætte rammerne for den danske klimapolitik fremadrettet ud over at tegne disse overordnede internationale rammer for klimapolitikken beskriver redegørelsen også status og betingelser for opfyldelsen af de danske klimaforpligtelser hvis vi starter med at se frem mod to tusind og tyve

godt på vej med opfyldelsen af vores eu forpligtelser som det fremgår af årets redegørelse viser de seneste fremskrivninger at danmark forventer at overopfylde sit mål i to tusind og tyve for ikkekvotesektoren med cirka tolv

hvor vi ifølge kommissionens forslag får til opgave at reducere udledningerne fra ikkekvotesektoren med ni og tredive procent dette reduktionsmål skal ses i sammenhæng med de såkaldte fleksibilitetsmekanismer som også præsenteres i forslaget medlemslandene kan anvende fleksibilitetsmekanismerne som supplement til de nationale reduktioner ved målopfyldelsen mekanismerne skal sikre at reduktionerne foretages der hvor de er mest omkostningseffektive forslaget lægger op til at videreføre de to eksisterende mekanismer i form af ubegrænset adgang til at købe andre medlemslandes overskydende udledningsrettigheder samt ubegrænset adgang til at købe eu interne projektkreditter herudover lægges der op til at indføre to nye mekanismer

kreditter fra forbedret kulstofbalance i jord og skov mulighederne for at anvende disse fleksibilitetsmekanismer

været inde på status og rammer for de danske reduktionsforpligtelser redegørelsen rummer dog også nogle særdeles vigtige afsnit om den danske indsats internationalt

at skabe gode rammevilkår for private klimainvesteringer for det tredje vil der være fokus på implementering implementering af parisaftalen uden for forhandlingslokalerne det gælder både implementering af egne klimamål men også støtte til ulandenes klimaindsats

regeringen gør også en stor indsats for at sikre omstilling til lavemission i en række vækstøkonomier som for eksempel kina gennem veltilrettelagte landesamarbejder for de fleste af samarbejdslandene gælder det at de i de kommende årtier forventer et stigende energiforbrug og dermed også stigende drivhusgasudledninger dette skaber efterspørgsel

danske løsninger inden for omstilling af energisektoren danmark kan således spille en yderst væsentlig rolle

disse lande samlet set giver klimapolitisk redegørelse to tusind og seksten således et bredt indblik i de mange elementer som udgør den danske klimapolitik jeg ser frem til en god debat med jer i dag om de mulige udfordringer den rummer

være et altoverskyggende problem for den politiske diskussion både herhjemme

hvor umuligt eller hvor dyrt og vanskeligt det bliver hvis man forsinker

om rammerne for en international klimaaftale som skal sikre at børn og børnebørn også har en klode at være på og at vi giver den natur som vi har overtaget videre uden

klimatopmødet i marrakesh som er startet og som får deltagelse

og så at sige skyde det

nu skal der ikke kun tales om klimaaftaler og ambitioner nu skal der også handles det er rigtig rigtig vigtigt

de kloge økonomer siger at der skal investeres massivt i den grønne omstilling de kommende år halvfemstusind milliard kroner regner man med

og tredive en af de grønne

når man kigger på verdensmarkedet er danmark vi har faktisk brugt tredive

udvikle nogle af de løsninger

det er jo en ekstremt stor mulighed

at skabe arbejdspladser som ministeren har nævnt

at trække eksportindtægter hjem til danmark men det er også

aftalt at den grønne butik får mange kunder i

hvis man i den situation stopper op

eller kører baglæns eller skærer ned så mister man

meget kritiske over for at regeringen på klima og energiområdet har lavet så mange tilbageskridt det er selvfølgelig fordi det rammer klimaet og dermed klodens fremtid men det

i den førerposition vi har og udnytte den til

få hevet nogle arbejdspladser hjem til 3ferne metalarbejderne ingeniørerne rundtomkring i hele landet og ikke bare i de store byer

utrolig ærgerligt når regeringen har skåret ned

om eudp altså de særlige energiforskningsmidler det har affødt kritik fra erhvervslivets

til noget vi kan sælge ude i verden så koster det faktisk for

så har vi mindre attraktive produkter vi får hevet færre eksportkroner hjem og vi får færre arbejdspladser det er også en forkert beslutning når regeringen ønsker at aflyse de kystnære havvindmøller ud over de seks tusind arbejdspladser som finansministeren siger

man kunne skabe ved at lave de kystnære møller

om de aftaler i danmark som har gjort at også

altså

det kan være ministeren kender andre eksempler men jeg kunne ikke finde andre lande som kom til paris med et lavere mål

sidste år da man kom til paris havde den nye regering skruet målet ned mens alle andre sagde at vi skal skrue

vi er ikke sikre på at det er billigere eller bedre at vente tværtimod tyder alt på at de nødvendige omstillinger man skal lave også inden for transport og landbrug i de næste

dyrere hvis man venter med at gå i gang med dem for

bare sige at når transportsektoren fremadrettet skal løfte en større del af klimaopgaven er det selvfølgelig også vigtigt

introducerer elbiler i danmark

aftale med regeringen om hvordan vi synes man kunne indfase

elbiler for det er ekstremt vigtigt for vores energisystem og for klimaet at

få en diskussion med regeringen om om de ændringer der er blevet lavet faktisk har ført til at den her udvikling er sat i stå i stedet for

kigge på hvordan vi får noget

rigtigt

når ministeren siger at hvis vi afskaffer pso afgiften

at vi kommer et stykke af vejen men hvad afgør om man køber en varmepumpe det er jo ikke om det er en lidt dårligere forretning end det andet men bare bedre

at man køber en varmepumpe derfor hjælper det ikke noget at

er tættere på målet hvis ikke man kommer det sidste stykke og derfor vil vi gerne diskutere med regeringen

at få lavet om på de afgifter og tilskud som står i vejen for vores omstilling det betyder også at vi endnu en gang bliver nødt til at sige til regeringen at den afgifts og tilskudsanalyse som er grundlaget for hele den her diskussion er vi nødt til

ikke hjælpe noget at vi har nogle afgifter som betyder at man hælder varmt vand eller anden varme fra industriproduktionen direkte ud i havet eller ud i luften når man kunne bruge den i fjernvarmen eller

andre ting som man ville kalde

det er vi nødt til at få gjort op med hvis man skal have en effektiv grøn omstilling så vi ser frem til at regeringen også på det her område snakker lidt mindre og lægger nogle konkrete forslag på bordet til at løse nogle af de klima og energipolitiske

at jeg gerne vil fremsætte følgende forslag

stabilitet omkring rammevilkårene for energipolitikken er afgørende for de investorer der kan skabe titusindvis af grønne arbejdspladser samt milliardindtægter fra eksport af grøn teknologi folketinget konstaterer at regeringen har modarbejdet den ønskede energipolitiske stabilitet ved enten at gennemføre eller undlade at gennemføre en række aktiviteter herunder halveringen af energiforskningsmidlerne eudp og forsøget på at aflyse opførelsen af de i energiforliget aftalte kystnære havvindmøller idet folketinget konstaterer at den samlede pso udgift til de kystnære vindmøller samt kriegers flak vil blive mindre end forudsat i energiaftalen fra to tusind og tolv opfordres regeringen til at gennemføre begge projekter folketinget konstaterer ydermere at regeringens tilbagerulninger på det grønne område gør det vanskeligere at leve op til eus

tredive målsætninger samt den historisk ambitiøse og juridisk bindende parisaftale som er en milepæl

grønne omstilling og som netop i disse dage bekræftes på klimatopmødet i marrakesh

ekstremt stor og den bliver ikke mindre af at man venter med at gå i gang med at

og det er jo lige præcis derfor vi opfordrer regeringen til allerede nu at begynde at diskutere hvordan

de faktisk kan blive en del af diskussionen om hvordan vi sikrer

vi er kommet rigtig langt på det energipolitiske område men vi har stadig væk de to smertensbørn transport og landbrug som vi skal gøre meget mere ved

andet

alliance gerne vil på at sikre at virksomhederne kan få solgt deres produkter få færdigudviklet dem så de er klar til at sælge

udviklingstimer når man har investeret rigtig meget i at prøve at lave et system som fungerer herhjemme så er det dårligt købmandskab hvis man i den situation hvor resten af verden

at der

tjekkiet så jeg vil

i de diskussioner det handler blandt andet om det her med elektrificeringen hvor vi faktisk gerne vil have nogle flere til at bruge vindmøllestrømmen

der er fordele og ulemper ved de forskellige pso modeller og der er fordele og ulemper ved finanslovsmodellen vi har sagt at vi godt vil være med til at diskutere om man kan finansiere den grønne omstilling klogere og det er det vi sidder og gør med regeringen lige nu den finansieringskilde

den ved jeg heller ikke så meget om selv om vi sidder i forhandlingerne for sidste gang vi var til forhandlinger var

og fem og tyve plan og da havde regeringen én finansiering jeg har forstået at

vi konstaterer at den

målsætning opfyldes

sig selv glædeligt men det har været dyrt i dansk folkeparti har vi igennem mange år advaret om at vores energi og klimapolitik var dyr at vi gik enegang og at vi gik meget hurtigt ud ad den vej som ikke så mange andre lande begav sig ud ad

en forvridning af samfundsøkonomien hvor vi ganske vist har skabt arbejdspladser og eksport i den grønne sektor men hvor andre sektorer har

opsluger den penge som ellers ville have skabt omsætning og dermed aktivitet og arbejdspladser i andre sektorer

jeg vil også minde om at det i dansk folkeparti er vores opfattelse at den bedste energipolitik vi kan føre og såmænd også den bedste klimapolitik vi kan føre ikke nødvendigvis er at vi skal udskifte hele vores produktionsapparat altså at hele vores energiproduktionskapacitet skal omstilles fra fossil energi til grøn energi hurtigst muligt vi tror faktisk at den billigste måde at nedbringe

er god og sund samfundsøkonomi i i og med at borgere og virksomheder med garanti kan finde bedre måder at bruge deres penge på end at betale for for meget brugt energi så jeg tror vi kan spare meget samfundsøkonomisk men også meget

at udskifte hele produktionsapparatet det er også den strategi vi mener vi skal føre

vi på et tidspunkt her i folketinget skal diskutere hvordan vi

kommer ikke til at blive nemt men fra dansk folkepartis side vil vi da anbefale at vi

den vej der hedder at vi forsøger at spare på energien frem for at vi foretager flere og dyre investeringer

den grønne energi som vi allerede producerer vi må konstatere at

produktionsapparat primært vindmøller det har dansk folkeparti jo ikke altid været

tilhænger af at vi gjorde men vi konstaterer at man har gjort det og at kapaciteten

er der så skal vi bare blive bedre til at udnytte den nu hvor produktionen er der det er desværre et faktum at meget af vores el produceres på skæve tidspunkter hvor efterspørgslen ikke er der og så kommer vi til at skulle eksportere noget noget energi som er subsidieret og vi kommer til at eksportere den til udlandet til meget lave priser det er der ikke meget mening i

energi og klimapolitiske debat for i dag nemlig at vi skal fokusere på energibesparelser og på at bruge den energi vi allerede har og med de ord

for klimaredegørelsen og ser frem til

at vi

så kan

tyske støtte så er på et højere niveau

kan jeg umiddelbart se at det kunne blive en rigtig god forretning ikke nok med at at de anlæg som får tysk støtte og

er dansk ejet er langt større

godt høre dansk folkepartis ordfører om det ikke kunne være i orden at gå efter

set åbner sit marked lidt ligesom den solcelleordning

så

er jo rigtigt at anlægsprojekter er midlertidige

mennesker og kender dansk folkepartis ordfører nogen som som ville sige nej tak til at tage et job i for eksempel de næste fire år

har subsidieret

eu forhandler og forpligter sig samlet i fns klimaforhandlinger indgåelsen af den globale klimaaftale i paris

den globale klimaindsats da alle lande nu er forpligtet til at tage del i indsatsen til en grøn omstilling en omstilling som længe har været

at så meget grøn omstilling for pengene som overhovedet muligt hvorfor vi i danmark skal have fokus på omkostningseffektive reduktionsløsninger vi eksporterer årligt for mere end halvfjerds milliard kroner i energiteknologi og vi skal

bedst tænkelige rammevilkår vi skal

gode eksempler vi skal udnytte at hele verden i højere grad skal til at gå i den grønne retning som danmark gør derfor nedsatte regeringen energikommissionen til at komme med anbefalinger til hvordan vi omkostningseffektivt indretter danmarks grønne omstilling der samtidig overholder de internationale internationale reduktionsforpligtelser endvidere har regeringen foreslået at afskaffe særafgiften for grøn omstilling altså psoen og finansiere den via finansloven det er der meget store potentialer i vi får europas tredjebilligste strøm

selvfølgelig er glædeligt for vores eksport vores produktionsvirksomheder og alle andre der bruger energi men det er også en mulighed for at gøre de største grønne fremskridt i nyere tid da lavere elpriser tilskynder til en klimavenlig omstilling i regeringen vil vi gøre el til et mere konkurrencedygtigt alternativ til opvarmning transport med videre det er eksempler på at regeringen sætter handling bag ordene med grøn realisme frem for en grøn symbolpolitik vi ønsker netop at danmarks styrkepositioner fastholdes og vi ønsker at de danske virksomheder kan konkurrere på et internationalt marked vi skal gøre el billigere så vi får råd til smarte grønne energiløsninger så vi kan udnytte vores eksportpotentialer og så vi agerer inden for de internationale klimaforpligtelser

altså ikke kommet noget

så

og

at man så er nået i mål nej det går jeg

jo egentlig flere forskellige omstændigheder i resten af verden

i venstre optaget af hvad det

jeg

grøn teknologi det er vi ganske enige i i enhedslisten

så vi har set af udvikling på det seneste og som også er omtalt i redegørelsen på side 7 jamen det er

pso system som medfører øget brug af el uden styring

og det skal styres intelligent vi har brug for at de øgede mængder vindmøllestrøm på en styret måde kommer ind i varmesektoren og i transportsektoren regeringen gør intet for at leve op til eus krav om ti procent vedvarende energi i transportsektoren men samtidig bruger man lejligheden til det yderste når europa kommissionen udtaler at det danske

pso system kunne være i strid

euf traktaternes artikel tredive og en hundrede og ti om diskriminerende told og afgifter måske er årsagen i højere grad at kommissionen har spurgt til de nuværende lempelser

pso til erhvervslivet som er en indirekte statsstøtte og som kommissionen har fået øje på overholdelsen af

kan medføre at der alene ved gennemførelsen af de kystnære møller

det gode er så at kriegers flak

det er vel at mærke to projekter der ligger i i forlængelse af hinanden

i jylland ligge i det midtjyske og som har umådelig stor

nu er det her jo ikke bare en debat om arbejdspladser vi skal have øje for

varig klimaeffekt

opføre de møller

bare gå op i om der er arbejdspladser i det

set godt hvis vi kommer frem til at have et så civiliseret og udviklet samfund at vi kan sætte arbejdstiden

et mål i sig selv at skabe flest mulige arbejdspladser men der ligger nogle kæmpe potentialer i dansk eksport af energiteknologi

frem til at vi opfører europas billigste kystnære vindmøllepark og vi bagefter opfører verdens billigste havvindmøllepark så har vi altså et kæmpe udstillingsvindue for hele verden med de globale klimaproblemer vi står i

i den tekst der er lagt frem i dag står der endvidere at folketinget konstaterer at regeringen har modarbejdet den ønskede energipolitiske stabilitet stabilitet ved enten at gennemføre eller undlade at gennemføre en række aktiviteter herunder halvering af

og forsøget på at aflyse opførelsen af de i energiforliget aftalte kystnære havvindmøller det er utrolig vigtigt at der afsættes flere forsknings og udviklingsmidler som skal skabe ny teknologi nye klimaløsninger og nye energiløsninger i redegørelsen til folketinget siger regeringen at den vil arbejde for

og tyve afsættes fem hundrede og firs million kroner i eudp

den genopretning støtter enhedslisten selvfølgelig

hvis man ser på de kolde tal må man bare konstatere at under den tidligere regering var der knap fire hundrede million

midler om året det vi så har oplevet her fra to tusind og seksten er at der over finansloven kun er afsat godt halvtreds million

og så har man været inde og lave lappeløsninger og taget pengene fra forskningsreserven hvor midlerne kunne gå til en lang række andre gode formål

i i år har en hundrede og fire og firs million

så er der i budgetoverslagsårene kun tre og halvtreds million

og tyve og regeringen begynder nu at italesætte at man skal op på fem hundrede og firs million

godt opfordre energiordførere til at kigge meget nøje på den evaluering som

midlerne laver og hvor man tydeligt kan se hvad

for en erhvervsmæssig effekt der er i at der er

hvor man har fået markant lavere tilbud end man havde forventet det betyder jo

at man kan gennemføre begge projekter man kan gennemføre dem på en måde sådan at vi sparer i forhold til energiforliget og så der ikke er nogen grund til at piske rundt og finde på alle mulige besparelser der er blandt andet en af besparelserne jeg synes man skulle tage væk som det tidligere blev foreslået der er en resterende pulje til forsøgsmøller jeg synes sådan set at

sådan at vindmøllesektoren i danmark kan komme med forslag til

som kan gøre møllerne bedre og billigere og som kan gøre at der er flere møller der kan eksporteret fra danmark

det burde være helt naturligt at den slags drøftes i energiforligskredsen det er så ikke sat på dagsordenen til i morgen

man været med til at tage beslutning om at det der står der skal gennemføres jeg undrer mig meget i den tekst der er delt rundt står der videre at folketinget konstaterer ydermere at regeringens tilbagerulning

grønne område gør det vanskeligt at leve op til eus og tredive målsætninger samt den historiske ambitiøse og juridisk bindende parisaftale som er en milepæl for den globale grønne omstilling og som netop i disse dage bekræftes på klimatopmødet i marrakech

der skete jo desværre det at usa er på vej til at skifte præsident og at vi står over for at det er en klimabenægter som kommer til at stå i spidsen for for verdens største

droppe obamas klimamål og som fornægter at klimaproblemerne er menneskeskabte det ser ærlig talt kulsort ud det medfører jo at der er yderligere behov for at danmark internationalt samarbejder tæt med nationer og bevægelser

derfor det er så vigtigt at vi i danmark holder fast i vores energipolitik holder fast i vores energiforlig og får bygget videre på det begynder at tænke på hvad det er der skal ske efter

og tyve når vi skal have lavet et nyt energiforlig

en helt anden vægtning jeg synes det har været spændende at følge folketinget her det sidste år og se at

det at solceller lige pludselig bliver markant billigere så man er nødt til at gribe ind politisk men vi mangler

set at få åbnet op igen vi mangler at lave en plan for hvordan vi får tyve procent elektricitet fra solceller i det danske system vi mangler at få en ordentlig plan for om det er en okay løsning at de står ude på landbrugsarealer

vi komme frem til at det kan være løsninger hvor man kan drive landbrug samtidig med at der står solceller

set nogle nye løsninger som kan være en del af den bæredygtige omstilling

vi skylder nationen og skylder folketinget at få en meget mere konstruktiv

hvordan vi driver det her videre jeg tror at danmark har et kæmpe potentiale for

fortsat at være et foregangsland på klimaområdet det kan der være mange plusser ved det bedste er

ville synes det var attraktivt at få

at at finansministeren så har lagt sin klamme hånd på det

skære de penge væk er så en anden ting

og nok den afgørende faktor for at regeringens indledende bemærkninger i redegørelsen rammer hovedet på sømmet denne gang liberal alliance er faktisk enig med regeringen i rigtig mange af betragtningerne i redegørelsen danmarks klimapolitik er rigtig nok nødt til at spille sammen med den europæiske og den globale dagsorden

være reelt emissionsreducerende i et globalt perspektiv og nej danmark skal ikke føre sin egen isolerede klimapolitik det er i stedet for netop nu måske endda endnu mere vigtigt at vi overvejer vores indsats meget nøje og stopper den ensidige danske udbygning med blandt andet vindmøllestrøm fordi vores overproduktion jo alligevel bare bliver solgt med underskud på den europæiske elbørs så andre europæiske lande får større mulighed for

skader til gengæld konkurrenceevnen i danmark kvotesystemet i eu og dermed også den reelle grønne omstilling af selv samme grund vil regeringen jo så også netop bremse udbygningen med vindmøllestrøm og afskaffe pso afgiften hvilket liberal alliance også er i enig i og når vi nu

er så enige regeringen og liberal alliance imellem så synes jeg faktisk at det er lidt en skam at vi ikke ses noget oftere med ministeren jeg kan også forstå på nogle af folketingets andre partier og energiordfører at

efterlyser en vis form for kvalitetstid i ministeriet det får mig så til at spørge hvem det egentlig er regeringen baserer sin politiske linje på hvilket flertal

afklaringer på nogle af alle de centrale spørgsmål vedrørende klima og energipolitikken hvad skal der for eksempel ske med pso afgiften

det

kan give nogle svar på danmark er dog under alle omstændigheder mere end godt med på vognen når det gælder opfyldelse af vores forpligtelser i

og tyve og vi skal fremover i stedet for holde os for øje

få forbedret konkurrenceevnen relativt i forhold til vores nabolande

teknologineutral men i redegørelsen kan

umiddelbart finde et eneste ord om teknologineutralitet måske fordi også den her regering i virkeligheden gerne i den sidste ende vil sidde i toppen af pyramiden og trække lidt i trådene og bestemme hvilke teknologier og projekter der skal være på den grønne gren og leve højt og flot på offentlige skattestøttekroner for husk på at det er forbrugerne der via en elafgift på adskillige hundrede procent af markedsprisen der er i sidste ende betaler for nuværende og tidligere regeringers energipolitik men liberal alliance tager regeringens klimapolitiske redegørelse til

ind for at vi

jeg er

i mine øjne en ret dårlig stil at man starter med at bryde parisaftalens princip om

back altså at man ikke må sætte initiativer i gang der går den forkerte vej har regeringen nye tiltag i ærmet der kan kompensere for den

tilsluttet sig det initiativ der hedder mission innovation erklæringen som handler om at fordoble forskningsbudgettet over fem år og det burde jo i mine øjne betyde en fordobling af

skåret ned til nu tre og tres million

modsatte vej når vi taler om mål bruger ministeren meget krudt på at tale om de mål som vi har fået udstukket

og hvor længe vi kan vente med at begynde at indfri dem ministeren siger at energikommissionen kommer med sine anbefalinger i forhold til

tænker ministeren så at man straks herefter vil gå i gang med at planlægge de virkemidler der skal lede os til målopfyldelsen

og hvorfor regner ministeren med at målene ændres

ikke er ambitiøse nok klimavidenskaben fortæller os at den rige del af verden skal være langt mere ambitiøs og gå efter højere mål fordi det jo er os her i den rige del af verden der har de høje

til at gå foran og reducere mest vi får formentlig behov for langt mere ambitiøse mål på alle planer og derfor også behov for at komme i gang med indsatserne så hurtigt som

det bliver jo dyrere jo længere vi venter

i stedet for at gå i gang med det samme

og jeg forstod ikke helt herre mikkel denckers logik det virker på mig som om at så skulle man også droppe byggeprojekter fordi de jo kun giver arbejdsplads i en kort periode det kunne være bygning af jernbaner eller bygninger af alle mulige slags klimarådet fortæller os at vi skal holde og faktisk forøge kadencen i omstillingen

arbejdspladser der fortsætter over i næste anlægsprojekt fordi vi jo altså frem til i hvert fald

og halvtreds skal bygge rigtig mange vindmøller om året i alternativet kan vi godt lide pso ordningen den er skruet sammen så vi tager fra den sorte energi og giver til den grønne

samtidig er elprisen på et rimeligt niveau og i øvrigt sammenlignelig med med de lande vi som regel sammenligner os med så der er også incitamenter til at spare på energien vi foreslår at man bibeholder pso ordningen men justerer den så den kan godkendes af eu og så i stedet gennemfører målrettede afgiftsændringer der kan understøtte en langt mere udbredt brug af varmepumper i alle størrelser men for lige også at løfte den diskussion

vil jeg som flere af de tidligere ordførere appellere til at vi nu får den afgifts og tilskudsanalyse som har været år undervejs det skylder vi aktørerne på energimarkedet det skylder vi hele ombygningen af

at vi tager klimakrisen og parisaftalen yderst alvorligt

aftalen er fantastisk fordi målene er ambitiøse

er den nye rettesnor for alt hvad vi gør frem til

hvad man kan regne med og ikke kan regne med

grundlag på plads vores udbud sejler

enhver forstand en fuldstændig håbløs situation det kunne man snakke længe om og det er også fristende at gøre det

men jeg har egentlig lyst til at holde en helt anden tale nemlig en glædestale over

på få måneder der viser med hvilken acceleration det er lykkedes blandt andet danmark i fællesskab med en række andre ambitiøse lande at drive teknologiudvikling på vedvarende energi af sted så hurtigt og så markant at vi ser prisfald på vind ikke mindst havvind langt langt over vores fantasi overhovedet kunne forestille os for bare seks måneder siden syv og tredive

lyder vinderbuddet på kriegers flak det er tres procent under det vi troede for bare fire år siden det er konkurrencedygtigt med andre former for energi og det tegner utrolig lovende i

til hvad priserne på land vil udvikle sig til jeg tør i dag godt komme med den forudsigelse

vi skal lave vores næste energiforlig for to tusind og tyve til tredive så tror jeg at de såkaldte subsidier

jo ikke subsidier i modsætning til hvad alle går og siger det er fordi vi har skruet en støtteordning sammen hvor vi vil have at møllerne skal være betalt af på otte tolv år afhængigt af mølletype i stedet for over hele levetiden og derfor har man et investeringsdyk i starten det handler ikke længere om grøn omstilling det handler om investeringsprofilen og lad os da glæde os over det og håbe at det

regeringen til at droppe sit sparekatalog og prøve at komme lidt op på hesten igen ikke bare af hensyn til klimaet og danmarks anseelse

to tal i øjeblikket sættes der to vindmøller op i timen rundtomkring i verden nu er vedvarende

i europa i kina og mange mange andre store markeder to

hver fjerde af de vindmøller udskibes fra esbjerg havn det burde vi da være stolte af alle sammen

der er lavet i hele landet ikke mindst i landdistrikterne er en fælles sag at holde fast i

og surhed vi skal møde fra regeringens side

lidt glæde over at vi igen har sat rekord her i landet og at vi kan se frem til hvis vi holder ambitionerne højt at fortsætte den udvikling i mange år frem

være at få priserne endnu længere ned få lavet det smarte marked der gør

endnu mere effektivt endnu stærkere og derved bevare vores grønne førerposition derfor

som energi og klimaminister kunne vi dog ikke blive enige om at få lettet den elvarmeafgift og få gjort det hurtigt så vi kan få langt mere grøn el ind i varmesektoren og dermed billigere varme til forbrugerne og grønnere varme og store

er energibesparelsesområdet kunne ministeren nu hvor fjernvarmesektoren åbenbart går og

og hvad forestiller regeringen sig egentlig der skal ske med den energispareindsats

være med at spørge

på vedvarende energi nu har vi jo en diskussion om de kystnære møller men

et kæmpe udfald af vindmøllekraft i de kommende år fordi de gamle vindmøller bliver slidt ned og skal udskiftes har regeringen tænkt sig at erstatte de gamle vindmøller der skal på pension over de næste fem ti år med

tre spørgsmål til ministeren idet jeg takker for redegørelsen og håber på en

er

sammen

til en men du kan jo så

at

godt tænke mig at høre om ordføreren finder at det er den tjekkiske model eller den tyske model eller hvad

vores nuværende gode pso system hvor alle elforbrugere er med til bidrage til den grønne omstilling vi skal gerne sikre noget hvor der er en vis afbalancering i det

en underlig fornemmelse når jeg læser redegørelsen

nationalt forslag eller nye tiltag til at nedbringe klimaudslippet og det

dele af den der eventuelt bliver til virkelighed

ambitionsniveauet som venstres ordfører ellers tillod sig at påstå her på talerstolen

med redskaber så vi kunne nå op på fyrre procent i

viser hvordan regeringen så vil sikre at vi når i mål med fyrre procent

især en dårlig idé det

den store udfordring for danmark kommer frem mod to tusind og tredive

i forhold til at eus kvotesystem principielt set

neutraliseres af et lavere udslip et andet sted i europa så man håber at man kan tørre regningen af andre steder

konkret indebærer et større udslip i alt i verden

det næsten virker som drilleri at vi skal blive ved med at tale om

fordi den skal danne grundlag for en samlet klog justering af energiafgifterne

give nye afsætningsmuligheder for danske virksomheder

ambitionsniveau altså at man hele tiden skal blive mere og mere ambitiøs

ambition om at øge de danske energiforskningsmidler i

på vores klimapolitik og også på redegørelsen

der er grund til at glæde sig over at vi frem mod to tusind og tyve overopfylder de forpligtelser vi har påtaget os i eu sammenhæng

også enig med jens joel og andre der har peget på at når man så kigger frem mod to tusind og tredive

er der udfordringer der skal løses og med det foreløbige mål vi

er der her en udfordring der skal tages fat på

godt opfordre til at man måske lige kommer kommer en anelse op

i marrakech i næste uge og jeg glæder mig også og gør det også på

jeg bare sige at det jo er regeringens mål at vi lever op til

vi har forpligtet os til med mission innovation og vores deltagelse der fem hundrede og

million kroner til eudp og energiforskning i to tusind og tyve og det er også min umiddelbare vurdering i dag at når vi kommer til at se det endelige tal og beløbet til

i to tusind og og sytten vil det beløb

være større end det er i to tusind og

peger på her at uha danmark er søreme langt

for cirka en måned siden kom der en ny analyse fra

nummer et vi er altså det land i verden der både i forhold til parametre som

helt fremme i feltet der og det glæder jeg mig over at vi fortsat gør carsten bach spurgte ind

men det er jo også således at der i øjeblikket og der er

finansieringen af

også drøftelser hvor liberal alliance indgår

carsten bach var også inde på spørgsmålet

teknologineutralitet jeg vil bare sige at der deler jeg liberal alliances udgangspunkt

vil være langt bedre til at løse den opgave og den udfordring og derfor tror jeg på at det vi kommer til at se også

udbudsmodeller som er teknologineutrale således at man går på markedet og eksempelvis siger hvem kan levere

den billigste måde selvfølgelig skal vi fortsat stille nogle krav til at det skal være grønt og vedvarende og at det skal være bæredygtigt christian poll var inde på udfordringerne i forhold til ni og tredive procentsmålsætningen og

end ni og tredive procent i to tusind og

at sige at målet på de ni og tredive

der pågår stadig væk forhandlinger

også efterfølgende vil være en drøftelse

i det europæiske råd inden det her

bliver endeligt afsluttet og fra regeringens side er vi af den opfattelse at det er fornuftigt at vi går i gang med at implementere den her opgave

snart den endelige fordelingsplan er på plads

gøre os overvejelser over hvad der skal ske derefter

kommissionen i to tusind og atten

også fjernvarmen i det fremadrettede energibillede får en central placering herunder også at forbrugerne i den sidste ende

være i stand til at kunne betale

foregår i dag er der nogle uhensigtsmæssigheder i den måde hvorpå nogle værker vælger at agere

er afgifter på og hvad der ikke er afgifter på og ikke

hvad der måske kunne være en mere samfundsøkonomisk fornuftig måde

i morgen tidlig blandt energiforligspartierne en drøftelse

og jeg forventer at vi får landet en aftale

tilfældet så

er der en række andre spørgsmål

pia olsen dyhr

er en sag som jeg arbejder kraftigt på og som også min forgænger arbejdede på det er jo heldigvis lykkedes at få tre af de seks analyser frem og jeg kan sige at jeg er i en god dialog med skatteministeren

også en helt klar fornemmelse af nu er skatteministeren jo i lokalet at

set meget enig i at det er et nødvendigt grundlag for at vi

kan træffe de rigtige fremadrettede beslutninger med hensyn til hvordan vi skruer hele klima og energipolitikken sammen

også inde på spørgsmålet om energiforskning

jeg bare sige at det er regeringens mål som jeg sagde før at vi til næste år bruger flere penge på

en ganske flot målsætning regeringen er også meget tilfreds med at det er lykkedes at komme med i mission innovation som er et verdensomspændende initiativ

i næste uge mødes i forbindelse med klimatopmødet i marrakech og netop drøfte hvordan vi får videreudviklet det meget meget store projekt og den store opgave

pia olsen dyhr

nogle konsekvenser i forhold til udledningerne

fra at være en afgift på vores alle sammens elregninger både virksomhedernes og de private husstandes så gør det el billigere og det betyder at der bliver større muligheder for at bruge el og dermed vil el jo på en række områder fortrænge andre former for fossile brændsler

jo faktisk er positivt jeg synes også det er positivt at vi får mulighed for at bruge mere af den grønne el i større dele af vores samfund således at danske forbrugere og danske virksomheder i større udstrækning

får glæde af den grønne el og at den kan anvendes i danmark frem for

eksporteret således at også

vindenergi i det samlede elforbrug vi var faktisk oppe på sidste år at vi producerede så meget el baseret på

det kunne dække to og fyrre procent af det samlede forbrug det er

milliardklassen der her

det vil i den grad bidrage til at ikke mindst el produceret på havvind bliver konkurrencedygtig og der er jeg helt enig med den radikale ordfører martin

at det gør at vi sandsynligvis kommer til at se at en stor del af udbygningen med vindenergi

jo også baggrunden for at regeringen har peget på at annullere det kystnære udbud og erstatte det med noget havvind på den lidt længere bane og der viser det her udbud jo at det er en absolut holdbar vej at gå men endnu en gang

for debatten tak til ordførerne for rigtig mange gode indlæg

for eksempel kul og olie vil regeringen være villig til at kigge på kompenserende tiltag så vi

udslip

vil

som ministeren svarede på

kommer ned på otte og tredive procent eller forventer man det kommer ned på to og tredive

eller bliver det måske højere det er jo vigtigt for at vide om det kan betale sig at gå i gang

vi kan få et langt lavere tal og hvis ikke

kommer med en anbefaling om at vi kan fremme varmepumper og undgå samfundsøkonomiske fejlinvesteringer i biomasseanlæg ved at sænke afgiften på el til opvarmning med tredive øre per

man skriver bare at man vil afskaffe psoen

godt tænke mig at høre konkret fra ministeren er dette ikke et ganske udmærket forslag

fremhæve et par steder blandt andet har vi

den ændring der kom om en lønsumsafgift på nogle skoler erhvervsskoler og

produktionsskoler hvor man ligesom kan sige at der blev ændret på en praksis efter en eu dom

det er vi glade for at man gerne vil hjælpe til med at håndtere i det her forslag og derfor støtter vi selvfølgelig også op om det her som er et skridt i den rigtige retning og hvor det præciseres at undervisningen ikke skal

skatteministeren skriver jo også selv i et brev til min kollega herre mattias tesfaye

yderligere kompensation

så vil jeg

havnen her i nærheden og som jo ligger og forurener hvis de bruger

faktisk få en stor miljøgevinst hvis man kobler dem på strømmen fra land det er noget

bakke op om så er der

for at kontrollere i forhold til

den forsimpling der sker her betragter vi egentlig som et skridt i retning af at det bliver nemmere for skat at kontrollere om den brændværdi man opgiver og det man egentlig afbrænder

øget mulighed for at skat kan kontrollere og det synes vi også er en god idé endelig er der

elementet om blokvogne og eu registreringsafgift og det faktum at det kan være smadderbøvlet for vognmænd hvis de ned igennem europa risikerer at blive stoppet og ikke får lov til at køre videre fordi de ikke har eu papirerne på plads

så vi er er positivt indstillet over for at der her bliver lavet en tilpasning på den baggrund og selvfølgelig med det forbehold at der kan stilles spørgsmål

små erhvervsskibe og nemmere adgang til kørsel med blokvogne i eu

at der i dansk erhverv og dansk fjernvarme er en bekymring

at der blive pålagt unødvendige administrative omkostninger da de mener at

i besiddelse af i dag derfor vil

med disse bemærkninger kan dansk folkeparti godt støtte

byrderne for virksomhederne så vi glæder os rigtig meget over at kunne hjælpe her og tage fat om et af de problemer som man rent faktisk oplever i et erhverv

lovforslaget en række af de tilpasninger af lovgivningen som er nødvendige i

sikre at der ikke bliver givet ulovlig støtte i andre eu lande

de virksomheder der modtager over femhundredetusind euro i støtte per år vil blive forpligtet til at indberette det til skat

også gøre processen med godkendelse af støtteordninger mere fleksibel

der en ændring af lov om afgift på lønsum med videre ændringen skal fritage universiteter erhvervs og produktionsskoler med flere for lønsumsafgift på undervisningen på den måde stilles de afgiftsmæssigt som andre uddannelsesinstitutioner som er fritaget for denne afgift endvidere foreslås det at ændre i godtgørelsesbestemmelsen vedrørende levering af elektricitet fra land til skibe det er tidligere

elektricitet frem for fossile brændsler dermed vil alle erhvervsskibe som ligger ved kaj i havn modtage elektricitet til en afgiftssats på

række tekniske ændringer i lov om afgift af kvælstofoxider

at en række uddannelsesinstitutioner ikke længere vil være fritaget for lønsumsafgift

ikke være meningen at erhvervs og produktionsskoler og universiteter

skal stilles ringere end andre uddannelsesinstitutioner så vi kan godt bakke op om den del af lovforslaget også

mit spørgsmål på vegne af enhedslisten vil så være om den liste der er er udtømmende

hvordan er den liste der er nu

andre typer uddannelsesinstitutioner

ændringen af godtgørelsesbestemmelsen for elektricitet fra land til skibe

kan vi også bakke op om det er jo bedre at

deres egen dieselmotor når de skal producere strøm når de ligger

kaj men i stedet bruger strøm som er mere miljøvenlig og forurener

vi ved jo at skibes dieselmotorer er noget af det mest forurenende at mindre skibe

nu får den samme godtgørelse som de store og derfor tilskyndes til at benytte den mere miljøvenlige el er jo godt

man kan give en godtgørelse for at bruge el fra land men man kunne også bare sige i skal bruge el fra land

være med at give en godtgørelse det var en mulighed man også kunne benytte i den her sammenhæng det

som som jeg vil spørge ind til i forbindelse med udvalgsarbejdet ikke ministeren kan give et konkret svar her med det samme så er der nogle justeringer i loven om kvælstofoxider

er vi også helt enige i

opsamling og genbrug af benzindampe på tankstationer skal fremmes gennem et fradrag det ser vi

det samme gælder i øvrigt ændringerne af reglerne for registrering og udstedelse af eus registreringsbevis for blokvogne

positive over for lovforslaget som

kan radikale venstre sådan set støtte

jeg skal ikke her remse dem alle sammen op men bare sige at det vi glæder os mest over

at vi nu får gjort endnu mere ved den udfordring vi har haft med at elafgiften var så høj på den el der skulle

det er endnu et skridt i den rigtige retning det lykkes faktisk en gang imellem at tage de her kampe

område men med hensyn til at sikre en ordentlig og effektiv

forslaget om åbenhed ved tildeling af statsstøtte i eu som jo handler om at den statsstøtte eu landene giver

skal lægges åbent frem det gør vi i meget begrænset omfang i danmark hvor man i andre lande måske nogle af dem der ligger lidt mere sydpå gør

der kommer åbenhed og gennemsigtighed i det sikrer en mere lige konkurrence og det tror jeg er gavnligt for

et land som danmark som går langt for at sikre sig at vi overholder eus statsstøtteregler det vil så være tydeligt hvor langt

til kørsel med blokvogne i eu også en sag der har været diskuteret

den tidligere regering hvor vi nu endelig har fundet en løsning på det spørgsmål det tror jeg glæder nogle transportordførere og nogle speditører

for regeringen at det bliver ikke blot nemmere men også billigere at drive virksomhed fordi det understøtter

også vigtigt for regeringen at der er rimelighed i skattesystemet og at sammenlignelige situationer ikke behandles forskelligt i skattemæssig sammenhæng og det er derfor vi foreslår som

også var inde på at blandt andet universiteter erhvervs og produktionsskoler fritages for lønsumsafgift så de institutioner bliver ligestillet med andre undervisningsinstitutioner der allerede i dag er fritaget for lønsumsafgift

for den gode og og konstruktive tone

de meldinger der har været fra ordførerne i dag

selvfølgelig besvare de spørgsmål der måtte være her fra talerstolen eller skriftligt i i udvalgsbehandlingen frem mod anden og tredje behandling hvis jeg kort skal komme ind på to spørgsmål som jeg noterede mig der blev spurgt ind til

bliver rettet op på her i lovforslaget så sikrer vi den her ligestilling men

afvise at der kan være andre områder

at skatteministeriet og skat som myndighed og ressort sikrer at reglerne er

at det er klart for private såvel som for

myndigheder hvilke moms og afgiftsregler

eller i den offentlige sektor det har vi haft et eksempel på tidligere i dag hvor der var et samråd om

moms på færgedrift og det tilskud

at oplyse de andre ressortministerier om hvilke regler der gælder og bedt

melde tilbage jeg kan ikke udelukke at der kan være andre situationer hvor der er behov for at justere reglerne

vil jeg som skatteminister selvfølgelig se velvilligt på fordi det

praksisændringer eller domstolsafgørelser

skal generere et utilsigtet merprovenu til statskassen blandt

på moms eller lønsumsområdet og hvis det gør det

dem det må man så gøre ad de veje der er til det det er måske også svar på den bekymring der var fra socialdemokratiets side i forhold til produktionsskolerne hvor man jo også i høringssvaret har sagt at der ikke er en en til en tilbageførsel i

får tilbageført de her penge men jeg kan ikke garantere at det

til statskassen og inden for det rum

der ligger her så spørger socialistisk folkeparti sf om hvorfor der ikke er

det kun er et begrænset antal virksomheder der vil være omfattet fordi man skal have stor omsætning og